jørgensen og pernille rosenkrantz theil forespørgsel nummer

det forløb der nu bliver sat i gang for nok har vi nu en aftale og vi har en forståelse med kommissionen men det er jo ret beset en aftale om at få en aftale vi er beroende på beslutninger og processer der finder sted både i ministerrådet og i europa parlamentet og der er det vigtigt at det sker med afsæt i et enigt dansk folketing det betyder at jeg på torsdag kan mødes med kommissionsformanden og formanden for rådet og der besegle en enighed om den proces der nu sættes

i gang og som forhåbentlig kan føre til at vi den første maj når vi falder ud af europolsamarbejdet i stedet har en operationel samarbejdsaftale som her og nu er tilfredsstillende for dansk politi

skjul på andet end at det over tid

flypassagerregister den udvikling der finder sted i det europæiske anklagesamarbejde kommer til at udfordre os

det også så vigtigt og så centralt at vi i går har aftalt at vi løbende og systematisk skal følge op på disse spørgsmål både for at se på om der er steder hvor vi er nødt til

økonomisk at lave kompenserende tiltag i forhold til dansk politi men også for helt ultimativt over tid at tage stilling til

eller om der opstår en situation hvor vi påny må spørge befolkningen

om ikke det var klogere at gå ind ad fordøren til europol samarbejdet i stedet for at finde en snørklet vej ind ad bagdøren for regeringen er det centralt at vi giver vores politi de bedst tænkelige vilkår det er i øvrigt også noget der jo på en

smertelig baggrund står klart for os alle oven på de forfærdelige begivenheder i sidste uge hvor en dansk betjent blev dræbt

har gjort et stort indtryk på os alle sammen når dem der er sat i verden for

passe på os andre pludselig må betale den den højeste pris og på en tragisk baggrund skal det minde os alle sammen om at vi er nødt til at sørge for at vores politi har de bedst tænkelige vilkår

det går ellers godt i danmark vi fik en økonomisk redegørelse i går beskæftigelsen er på vej frem ledigheden falder huspriserne stiger i hele landet og i går fik vi også tal der viser at vi nu har fået knækket kontanthjælpskurven der er færre danskere der er på kontanthjælp derfor kan vi godt nu tillade os at konkludere at vi har lagt krisen bag os og nu handler det om at sørge for at det opsving vi står i

bliver større og bliver langtidsholdbart det kræver mange ting også flere ting end jeg kan dække på fem minutter men det kræver i hvert fald at vi får alle med at vi får arbejdskraftreserverne i danmark ud på arbejdsmarkedet det er også derfor regeringen inden jul vil fremlægge et

en jobpræmie målrettet mennesker der har befundet sig på kanten af arbejdsmarkedet så de får en ekstraordinær lige nu og her tilskyndelse til

at gøre brug af de muligheder der faktisk findes på arbejdsmarkedet i dag har regeringen fremlagt et forslag om taxi til fremtiden som jeg gerne vil nævne for

det er et eksempel på en bro vi skal bygge den kommende tid mellem nogle fantastiske fremtidsmuligheder

ting kommer til at foregå på en ikkeordentlig måde

kan sætte forbrugerne og sikkerheden først og få glæde af nogle af de muligheder som den nye digitaliserede verden giver os det er et selvstændigt vigtigt udspil men det er også vigtigt fordi det skal ses op imod at regeringen på mandag har inviteret til det første møde som optakt til sammensætning af det nye disruptionsråd det partnerskab for fremtidens arbejdsmarked som vi for alvor vil sætte gang i i to tusind og sytten og som netop skal udvikle nogle konkrete bud på hvordan danmark kan blive et land der går forlæns ind i fremtiden tager de nye muligheder fuldt til sig

vi samtidig har ordnede forhold på vores arbejdsmarked udspillet i dag

lille konkrete eksempel på hvordan nogle af tidens udfordringer kan håndteres så vi finder den her balance hvor vi griber mulighederne

forholder os alvorligt og seriøst til

er i vores befolkninger når digitaliseringen

mit klare indtryk at danske lønmodtagere for manges vedkommende når

at planlægge sin seniortilværelse man vil gerne have sikkerhed for man vil gerne have viden om hvornår man kan udtræde af arbejdsmarkedet derfor tror jeg det er vigtigt når vi laver politiske aftaler som har stor betydning for hvornår mennesker kan trække sig tilbage at vi står ved dem at vi værner om dem at der er troværdighed om de politiske aftaler vi ved at regeringen ønsker at danskerne skal arbejde længere vi

at det kommer til at skabe usikkerhed for rigtig mange mennesker derfor synes jeg det er rimeligt at statsministeren i dag svarer på hvor lang tid mere danske lønmodtagere skal arbejde

mange danske lønmodtagere ikke kan arbejde mere også flere end de hundrede personer som regeringen ønsker at skabe en ny ydelse

mennesker som er nedslidt fordi de har passet deres arbejde

udført et vigtigt arbejde for vores samfund typisk har de haft nogle af de hårdeste fysiske job de er kommet først ind på arbejdsmarkedet og de har arbejdet i flest år i dag kan vi jo gå på folkepension når vi er fem og tres allerede om tolv år har det ændret sig til det syv og tres år det betyder at en fem og halvtreds årig i dag ved

er syv og tres og ikke fem og tres det er alt rigeligt

nu spørger jeg så statsministeren hvad er den nye regerings plan

år hvor den var for ikke så frygtelig mange år siden

og der har så været en lang årrække her hvor man har kunnet glæde sig over det nu når den så op på de syv og tres

til foråret vil stille et forslag om at man justerer yderligere det jeg kan sige i dag er at det vil ske med et langt langt varsel jeg deler det synspunkt at man skal kunne indrette sig efter det i

god tid det er jo kendt for enhver hvad der var den tidligere regerings synspunkt nemlig at man

om at blive en halv år længere det skulle gælde

fru mette frederiksens eget parti regeringen kigger i øjeblikket på hvordan

den politiske sæson efter nytår skal se ud

gøre noget som ikke er gennemtænkt og fornuftigt og forsvarligt

i det i det nye år og det gør vi jo blandt andet også fordi vi så sent som i går har fået en økonomisk redegørelse der viser

ledigheden er nu så lav at den ikke har været

de sidste fyrre år når man undtager to år

hvor derfor står vi i den situation

hvis vi skal sikre at opsvinget holder ved

nødt til at se på hvordan vi får skabt et større arbejdsudbud og en af vejene til det er at bede mennesker der kan

der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet

mange sætter pris på er at have et sommerhus

jeg synes jo at noget af det bedste ved danmark er at vi i hvert fald i rigtig mange år har haft en udvikling på sommerhusområdet og på

har sikret at også mennesker med almindelige indtægter har kunnet købe

nyde sine ferier og sine weekender jeg forstår at regeringen

udfordre den aftale vi i øvrigt har haft igennem rigtig mange år om at udlændinge ikke skal købe sommerhuse

spørger egentlig mest af alt af interesse hvorfor i alverden sætte det over styr er det ikke vigtigt at danskerne også i fremtiden kan få lov til at købe et sommerhus

at udlændinge også kunne købe for at få skabt gang

sikre at den bund der måske er faldet ud af sommerhusmarkedet

kunne genetableres og det er baggrunden for at regeringen

vi gerne vil undersøge muligheden for om det kan lade sig gøre at opretholde den danske sommerhusregel helt generelt som hovedregel kombineret med at man i specifikke udvalgte områder hvor der er en stærk lokal efterspørgsel for det altså forsøgsvis kunne lade udlændinge købe det står tilbage

få afklaret om man i eu og hos kommissionen vil være med til at lave sådan

for vil man ikke det kan projektet ikke lade sig gøre altså det er meget vigtigt for os at sommerhusreglen som sådan

forbud mod dobbeltuddannelse og det er der rigtig mange grunde til at

er så centralt i vores samfund at når vi knokler

fordi kommende generationer også skal have mulighed for at få en uddannelse gode fremtidsmuligheder blive dygtige skabe deres eget liv som de drømmer om uddannelse er en værdi i sig selv og det skaber frihed

når der er adgang til uddannelse den der mulighed for at vælge om

har penge til det for det andet

den veluddannede arbejdskraft jo også en

vigtig ting for os alle sammen og for samfundsøkonomien det kan blive rigtig dyrt

gennemføres jeg har fået

forskellige mennesker i alle mulige aldersgrupper og alle mulige og umulige situationer som er ret frustrerende og godt tænke mig at statsministeren hørte efter når

sara persson der er intensivsygeplejerske der taler hun skriver nemlig til mig jeg har længe haft en drøm om at videreuddanne mig

blive den første læge i familien med professionsuddannelse danmark mangler læger i provinsen mit drømmejob

hun erfaret med alderen men desværre vidste hun det ikke som tyve årig

kan se at man ikke er god til det her eller man ikke er glad for det skal man så bare sluge det valg og

man har taget en uddannelse betalt af os alle sammen på bachelorniveau

det den man har taget hvis man så vil uddanne sig sideværts altså på samme

og som udgangspunkt vil der også være en mulighed for at man kan bygge oven på sin uddannelse det vil sige at pædagogen

læse på universitetet eller at læreren

der hvor der så er nogle få undtagelser er på nogle af de videregående uddannelser som er meget dyre blandt andet lægestudiet hvor vi har dimensioneret det af nogle andre grunde men som udgangspunkt betyder det her at vi altså kollektivt tager ansvaret for at folk kan få

på bachelorniveau og de kan uddanne sig videre men de kan ikke uddanne sig

ikke er noget man kan særlig mange steder i det danske samfund og forhåbentlig også klar over at det er ikke alle der har

tværtimod det er

i erhvervsret der gerne vil være jurister eller akademikere som opdager at de gerne være socialrådgivere eller pædagoger der ville være bedre til at være folkeskolelærere end

ikke at man skal tigge og bede om at få en uddannelse i danmark

at statsministeren svarer på spørgsmålet

i det arbejde som man måske ikke er god til og ikke er glad for resten af ens

samfundets bistand til helt gratis

så kan det godt ske hvis man vil uddanne sig sideværts altså på det samme kompetenceniveau så kan man ikke få det betalt

og hvor man i samspil med ens arbejdsgiver får arbejdsgiveren til at medfinansiere det det er udtryk for

balanceret vurdering af hvordan vi bruger hinandens skattekroner og det kan jeg stå på mål for

arbejdsgiverforening siger at det trækker i den forkerte retning i forhold til en målsætning om at øge arbejdsstyrkens fleksibilitet og omstillingsevne som er afgørende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne uddannelsesorganisationer og fagforeninger er bekymrede for at flere vil droppe ud i utide fordi de simpelt hen er bange for

som har taget stilling til det her statsministeren siger at velfærdssamfundet skal hænge sammen kunne statsministeren ikke bare til sidst give mig ret

kan være et formål og en kvalitet i sig selv og netop det at der er adgangen til en uddannelse friheden til at skabe sin egen fremtid vælge om uanset om man så har mange penge med i bagagen eller ej

så kan man vælge om det vi gør nu er at vi siger hvis man har fået en fuld og hel uddannelse betalt af os alle sammen mens man samtidig

det tilbud vi giver

bygge oven på det kan for eksempel være den seminarieuddannede lærer eller professionshøjskoleuddannede lærer der gerne vil tage en mastergrad

at bygge oven på der er også mulighed for at pædagogen der hellere vil være lærer kan tage en merituddannelse

det at skabe fuldstændig fri adgang til at man kan tage én uddannelse og sige tak for det

gerne tage én mere i gåseøjne magen til det er det vi sætter en stopper for for at frigøre de penge der blandt andet gør at vi nu kan fremtidssikre

vi har fundet en balanceret løsning

direkte ind i den måde vi tænker politik på og at vi

blive udfordret på vores verdensbillede og vores evne til at forestille os noget andet end

en tid hvor der er så meget der er til debat og diskussion

hvad ambitionsniveauet er og ikke mindst hvilke konkrete konkrete nedslag der

ud over at man ønsker at privatisere tv to

og det er også noget af det vi har udtrykt holdninger til og synspunkter

i regeringsgrundlaget jeg deler

set langt hen ad vejen hele anløbet til spørgsmålet i den måde

gjorde det på altså hvordan kunsten kan berige os og udfordre os og derfor skal man også være varsom med at sætte den i politiske bokse og definere meget præcist hvad det er for en kunst og kultur man gerne vil

netop ikke være en politisk bestillingsvare altså det skal jo være noget der vokser frem

i kulturmiljøer som er fri af politisk intervention

er det vi gør og jeg har med glæde noteret mig nogle af de tiltrædelsesinterview der også har været med den nye kulturminister som netop betoner de her ting med mangfoldighed

statsminister i åbningstalen har nævnt kunsten og kulturen

åbningstalen næste år og at det i det mindste bliver nævnt at

identitet fællesskab og alle de ting når statsministeren siger at det

er det jo alligevel sådan at de her faste besparelser der

hurtigere eller cutte to

det rammer simpelt hen

på en måde som gør det ufattelig svært for de her kunstinstitutioner

det vi ønsker ellers skal man sige at det ønsker vi

er fornuftigt nok at man hele tiden også har et vist bevillingspres

den finanslovsaftale der lige er lavet uden

en del af vores kulturarv gammel estrup og og andet

mulighed for at prioritere noget op og give nogle målrettede bevillinger eksisterer jo kun hvis man sørger for at frigøre ressourcer over tid tak for det gode råd

næste års åbningstale

til den tid og det giver mig jo en enestående chance for så

det nye folketingsår på en måde hvor

herre uffe elbæk bagefter vil sige at jeg åbnede med at give en indrømmelse

at træde rundt i lad os nu se fremad men

sag hvis alvor jo ikke bare er tydelig ved de mange underskrifter men også

selv enhedslisten trækker på finanssektorens arbejdsgiverforening for at understrege sine pointer så ved vi at vi har fat i

rigtigt at det kan blive dejligt med juleferie men jo ikke for alle de unge mennesker som med ét slag har fået

jeg synes personligt at begrebet uddannelsesloft i sig selv på

meget fremtidsfjendsk og i hvert fald ikke emmer af noget som helst af det som statsministeren plejer at sige nemlig

at man skal lægge til og ikke trække fra

er logikken jo helt fraværende

pengene skal bruges til at finansiere udgifter til ledighed og signalet til de unge mennesker er at hvis de vil forfølge deres drømme så skal de først gå i fem år hvor de ikke bruger den uddannelse de har før de kan komme uden om det her loft jeg har fået

vil høre statsministeren om om vi i fællesskab kan komme

som har taget en bachelor i spansk

og nu gerne vil være ingeniør

et problem at unge kvindelige humanister som har fået en interesse

i for høj grad søger i den retning

med at gøre det vi har gjort bredt hen over midten

skabe nogle rammer for hvor mange typer uddannelser man kan

understøtter de unge i at få valgt rigtigt første gang

at vi i øvrigt og det tager vi hul på i foråret sammen med arbejdsmarkedets parter ser på hvordan vi så laver et efter og videreuddannelsessystem ude på arbejdsmarkedet

at når man er ansat ude på arbejdsmarkedet

med afsæt i det flytte sig og udvikle sine kvalifikationer så man kan fastholde beskæftigelse over et helt langt

arbejdsliv det er min min tilgang til det og jeg kan jo godt høre både på det spørgsmål der kommer her og det der kommer fra enhedslisten at det så er en tilgang jeg ikke deler med radikale venstre og enhedslisten

sammensat på en måde som kunne bidrage til at skabe nye muligheder

fordi man kan spansk er det for erhvervslivets skyld at man vil forhindre det i hvert fald er logikken jo helt fraværende når man siger til unge mennesker

beder vi jer om at gå ledige i fem år før i kan komme uden om vores uddannelsesloft jeg vil bare stille statsministeren to spørgsmål

man selv betale det ligger ikke i det lovforslag regeringen har

når vi laver ting om hvad er det der gør at de her unge mennesker ikke

henvise til den relevante minister det her er jo er jo landet som en politisk aftale med de bevæggrunde som jeg har givet udtryk for og så kan man

kaste sig over det dér kryds og sige at lige præcis det uddannelsesloft

lavet for at finansiere lige præcis den løsning omkring dagpenge ja det gjorde det så men derfor skal man jo stadig væk stå på mål for det

vi står over for en udfordring i de kommende år forudser jeg hvor vi jo er nødt til at gøre noget mere for at sikre noget mere uddannelse men det kan jo ikke være sådan at vi starter med at tage fat dér hvor folk allerede er uddannet og så fokuserer på at vi skal give dem en ekstra uddannelse det skal da starte et andet sted på arbejdsmarkedet det skal da starte med dem der i dag er ude på arbejdsmarkedet og som har nogle kvalifikationer

mister deres arbejde om fem eller ti år

synes at man går baglæns ind i den her debat vi ved at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft hvis man har fået en bacheloruddannelse

en diskussion om ytringsfriheden som jeg synes er lidt mærkelig og derfor vil jeg gerne spørge pressens minister om

til at venstre indimellem annoncerer i i berlingske og måske ikke så meget i

underlægger man sig også pressenævnet

avis siger at det har man ikke gjort

overmåde risiko for at der gemmer sig kriminalitet bag trafficking og andet det kunne blive en rigtig rigtig spændende diskussion men er ikke klædt på til at tage her i dag i

eneste sted hvor jeg selv bidrager til at træffe beslutninger der handler om annoncer

optræder som partiformand

til den korte avis står det jo for deres regning jeg må bare sige helt stilfærdigt at jeg

til loftet i den i den offentlige debat lad mig udtrykke det

det løft så de senere kan få en

de besparelser vi oplever i uddannelsessystemet generelt

sidst men ikke mindst er der som både enhedslisten og det radikale venstre

med risiko for at blive djøfer finder ud

har meget mere brug for at man bliver sygeplejerske

synes jeg spænder ben for det vi i virkeligheden har brug for i danmark nemlig den bedst uddannede ungdomsgeneration

at folk kan få en faglært uddannelse hvis ikke de har en i forvejen på dagpenge vi tager hul på tredje fase af

trepartsforhandlingerne til foråret og vil se på hele veu perspektivet altså

efteruddannelsesområdet hvor der er brug for med de mange ressourcer

der skal muligvis flere til at få skabt mere fleksibilitet at gøre det mere arbejdsmarkedsorienteret at være mere dynamisk

til foråret skal komme med nogle anbefalinger til os om hvordan vi bygger oven på folkeskolen fordi vi jo ved

der er unge som så at sige

får taget det rigtige hop fra endt folkeskole ind i

på på gulvet der har vi bedt en

ekspertgruppe og det har jeg ret store forventninger til komme med nogle bud på hvordan vi

den der bro stærkere så flere unge

muligt og det kan jo aldrig blive et selvstændigt mål at folk skal have flere forskellige uddannelser altså den grundlæggende rigtige målsætning må være at folk får den for dem rigtige uddannelse og gerne første gang så noget af det vi ser på

kan styrke kommunernes rolle give kommunerne et større ansvar et større entydigt ansvar for at hjælpe de unge på vej

er det billigere for os alle sammen og det er

ungdomsuddannelsesliv kan skabe mere entydigt ansvar skabe større sikkerhed for at man bliver flyttet det rigtige sted hen første gang

godt for den unge det vil være godt for samfundsøkonomien det samme gælder så i øvrigt i forhold til det med at sikre at der

kompetenceløft i vores samfund ja det er rigtigt at regeringen har en ambition om at justere i suen vi bruger lige så meget på

su som vi bruger på forskning og og det vi siger

regeringsgrundlaget at hver en krone der følger direkte af en sådan omlægning skal investeres

der relaterer sig til det her det ved vi jo ikke

andet derfor vi har skubbet det til bagefter så mødes vi igen

forventninger op jeg kan sige på det helt overordnede plan at det her samfund får brug for at

sig med den men som har sigte på at få vedligeholdt og bygget videre på nogle kompetencer man har

er derfor vi har en ambition om at afsætte et milliardbeløb altså et milliardbeløb til kompetenceløft vi har så ikke den frihed bare at sige at de penge trækker vi i en automat ved siden af og det er derfor vi har peget på at

de penge blandt andet skal tilvejebringes ved

verdens mest generøse su system så vi får frigivet penge til en sådan kompetencefond og det ville glæde mig meget

det tankevækkende i det der sker i forhold til det man jo på moderne dansk kan kalde en

shitstorm som pludselig vælter ind over et lillebitte medie som i det her store medielandskab vi ellers har forsøger at udgøre en en lille kritisk stemme i forhold til en af de største udfordringer som vi jo har i den vestlige verden og som handler

om politisk islam eller islamisering eller

vi taler jo ikke om novicer der står bag det her

socialdemokratiet og venstre karen jespersen

fortælle kritisk om en udvikling i samfundet kritisk om om noget som de ser kan være en stor fare for vores

hvor mindst ni og tyve annoncører på ganske få dage flytter deres annoncer væk fra fra avisen det jeg godt kunne tænke mig at høre statsministeren reflektere lidt over i dag er om ikke det er en bekymrende udvikling hvis man i virkeligheden uden at reflektere nærmere over tingene

fordi man er angst for hvad det er for en pludselig reaktion der kan komme via de sociale medier som det jo foregår på foretager sig noget som i virkeligheden kan ødelægge muligheden for at få en mangfoldig

den samfundsudvikling som vi

jeg læser den korte avis jeg læser også nogle længere aviser jeg

jeg læser bredt rundt

styrke ved det danske medielandskab at det er præget af en variation og

så det vi understøtter med noget mediestøtte mig bekendt får den korte avis

mediestøtte og det er jo et udtryk for at

dem der har givet den mediestøtte synes at også den avis hører til

langt jeg kan gå

når man agerer på sådan nogle

har været mange forskellige eksempler på hvordan virksomheder måske med en meget lille fodfejl pludselig er blevet

så hastig der hvor det i særlig grad stiller nogle krav

danmarks radio har spillet en rolle i det her det synes jeg

mere bekymrende for nu at sige det som jeg mener det end at

dagsorden man annoncerer for at nå sit publikum og så annoncerer man jo ofte ofte gennem nogle bureauer der sætter annoncer bredt hvor det nu giver mening men her går nordea jo direkte fra at annoncere

til at have en politisk dagsorden med sin annoncering fordi man åbenbart ikke

annoncere et sted hvor man har et negativt fokus på islam og indvandring den korte avis journalistiske profil passer ikke til nordea som det bliver sagt

virksomhederne på den måde begynder

vil jeg da tro at der er flere steder hvor nordea skal til at overveje om de

stod bag indholdet så ville hver mand

bare sige at den tilgang til det altså som lovgiver at vi dyrker pluralismen og det mangfoldige medielandskab hvor meninger skal kunne brydes og udtrykkes

og at det også indgår i den måde som man rundt omkring i virksomhederne tilrettelægger sit annoncebudget på men at stå og tage stilling til hvordan bestemte navngivne virksomheder disponerer

på det her sådan meget turbulente facebook drevne fænomen som jeg ikke skal gentage spørgerens

gjort opmærksom på det og så kan det være at der ryger et par annoncer flere ellers kan i jo altid gå ind og tjekke denkorteavisdk

og så kontakte de respektive firmaer på deres facebook side jeg går ud fra som en given ting at statsministeren

også i i opfølgningen på det han sagde

tager klar afstand fra at danmarks radio på den måde indgår i den her debat for en ting er jo at de private virksomheder

vi ser helt ens på selvfølgelig selv afgør

den udvikling vi ser i vores samfund og som andre er nervøse for men her har vi jo at gøre som

der duer det selvfølgelig ikke at de indgår på

at der følger et ansvar med at være en public service station der følger et ansvar med at man lovgivningsmæssigt og via den her særlige licensordning hvor vi altså har bedt danskere også danskere der overhovedet aldrig nogen sinde lytter til danmarks radio om at finansiere det

det skal da være mit helt sådan stilfærdige råd

at ledelsen i danmarks radio altså reflekterer over det og tager det det med ned fordi det er

exceptionel altså i forhold til alle mulige andre medier man kunne komme i

men det er bare sagt helt overordnet og herfra er

redigere deres egne udsendelser

givet det er

at den er et rigtig godt skridt på vejen derfor er vi også langt mere positive over for de udmøntninger der er i det her lovforslag af

godtgørelse altså godtgørelsen

for der skal være retssikkerhed for

skattelovgivningen og at nogle store selskaber så gå ind og spekulere

også vende rundt der har også været eksempler på at skat har været lidt for aggressive i deres testning af forholdene

tillid til de virksomheder og fonde

nødvendig for at vi kan få et andet blik på skat fremover hvor vi ikke ser

en medspiller det er jo os her i folketinget der definerer hvad skat skal gøre så den her håndsrækning til

andre der ønsker at udtale sig

der findes mange politiske varianter og historiefortællinger om tilskudsordningen

efter hvordan den politiske observans er skruet sammen her og i færøerne samhørighedspartierne opfatter

har den diametralt modsatte anskuelse vedrørende tilskudsordningen man ser

det politiske tab ved folkeafstemningen

nu er vi inde i historien om snebolden jo længere

refusionerne får vokseværk og i nitten

to og halvfems og færøerne af hvor

skal forholde sig til da myndighederne vedblivende holder fast i dette økonomiske instrument der dog

ligger og svinger omkring de seks milliard kr repræsenterer

kunne komme overens om at reducere tilskudsordningen med tre hundrede og seks og tres million kroner

aldeles ikke har de samme muligheder for at gøre sit indtog i økonomien

medfører også nogle fordrejninger i hele økonomien der medfører

derved bliver staten den eneste i den økonomiske cyklus der er i stand til at sætte gang i noget som helst

en statsliggjort økonomi en særlig form for

som nogle har

inde og detailstyrede hvert eneste skibsprojekt igennem diverse offentlige subsidiemekanismer

bortkomne årlige milliard kroner til givetvis til en større

derved begynder balancerne

ser rimelig fornuftige ud især hvis vi får en bedre markedsadgang til for

en økonomisk cyklus der lever sit eget liv

estimaterne nu viser

begynder historien om tilskud at få en drejning

nordiske litteraturpris jeg befandt mig

og store brune øjne

om eller hvad moren svarer bortset fra at drengens

den ti årige dreng er rask i vendingen og begynder at sutte på brystet

det ind igen læner sig tilbage i sædet og

da giver det ligesom ingen mening at man på luksusklasse bliver støttet af nogle der ligger i samme klasse

tallene

og som jeg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

tiltrådt af udvalget de er vedtaget jeg foreslår at lovforslag a går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

regeringen puljer lovforslag på den måde de to lovforslag har intet med hinanden at gøre den første del

tror jeg alle partier

alene fordi den anden del af forslaget er uspiseligt jeg synes det er fuldstændig urimeligt at man puljer lovforslag på den måde når forslagene ikke har noget som helst med hinanden at gøre

åbner op for at visse håndkøbslægemidler kan sælges i butiksarealet i detailhandelen jeg synes det er dybt risikabelt at et flertal trodser advarslerne fra forbrugerrådet dansk sygeplejeråd ældre sagen dansk selskab for patientsikkerhed lægeforeningen danmarks apotekerforening farmakonomforeningen pharmadanmark samt industriforeningen for generiske lægemidler de peger alle sammen på at det

både over og fejlmedicinering

er adgang til at få en sundhedsfaglig rådgivning om brug af lægemidler det er fuldstændig afgørende

ikke overlades til reklamer men stadig væk skal varetages af sundhedsfagligt personale

at de to eneste foreninger der i deres høringssvar har anbefalet lovforslaget er lægemiddelindustriforeningen og dansk erhverv jeg skal derfor opfordre til at stemme for enhedslistens forslag om at dele lovforslaget i to

også gerne samtidig opfordre både socialdemokratiet

til at stemme imod det samlede lovforslag om at tillade selvvalg

i to og er også uforstående over for hvorfor man ikke ønsker at dele det i to når nu det handler om to vidt forskellige ting

del af lovforslaget har nemlig til formål at etablere en ny vagttjeneste for apotekerne og at sikre en bedre geografisk dækning i vagttjenesten den del af lovforslaget er vi naturligvis meget positive over for men vi mener at

skal tage mindre medicin og ikke mere og derfor stiller vi et ændringsforslag om at medicin kun skal kunne lægges på hylderne i butiksarealet på apotekerne hvor der er faguddannet personale der kan rådgive forbrugerne og ikke på hylderne i supermarkedet hvor der ikke er nogen som helst form for information eller vejledning derfor opfordrer vi til at stemme for vores

afstemningen slutter for stemte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

er vedtaget

snarere noget med en filmrulle i som man skulle til fotohandleren med og have fremkaldt og der kunne gå flere dage

ham der skulle betale men det betød ikke at

interesse og nysgerrighed over for sex og det andet køn og der fandt bestemt også krænkelser sted

i dag er det anderledes i dag har alle jo en telefon med et kamera og direkte opkobling til internettet facebook og hele verden og det giver nye muligheder og udfordringer sager om sexmobning blandt unge har fyldt meget i medierne den sidste tid og jeg tror at frygten for at blive udstillet og krænket fylder meget hos mange unge i dag vi lever jo i en tid hvor det er så nemt at tage billeder og med et enkelt tryk sende dem videre

det have store konsekvenser det er derfor særlig vigtigt at vi får sat fokus på seksuelle grænser

fælles ansvar for at sige fra over for den kultur der er opstået på skolerne med deling af billeder kodekset er blevet modtaget meget positivt og en række skoler har allerede brugt det til at sætte digitale krænkelser på dagsordenen lokalt

at de unge får fokus på problemet og sammen skaber en kultur hvor den slags adfærd ikke er okay mit ministerium vil derfor trykke et nyt oplag af det etiske kodeks så alle skolerne kan få det tilsendt hvis de ønsker at arbejde med emnet det etiske kodeks er et godt værktøj til elever lærere ledere og forældre for at forebygge og handle på sager om digitale krænkelser men fremfor at gøre et bestemt undervisningsmateriale obligatorisk mener jeg at vi skal give skolerne frihed til lokalt at tage problemerne med deling af krænkende materiale

og diktere hvordan vi skal løse disse problemer jeg ønsker ikke med lovgivning at påtvinge nogen brug af et bestemt arbejdsredskab jeg ved at de hver især ude på de enkelte skoler er bedst til at vurdere hvad der virker

også tiltro til at de tager problemerne op og arbejder med at bekæmpe dem

vil gerne sige tak til alternativet for med dette beslutningsforslag at sætte det etiske kodeks og udfordringerne med deling af krænkende materiale på dagsordenen det er et meget alvorligt og vigtigt emne som berører og påvirker en masse unge mennesker

gjort rede for er jeg ikke enig i gøre det etiske kodeks til obligatorisk undervisningsmateriale jeg mener at lokale udfordringer løses bedst gennem lokale løsninger der også sikrer et bedre lokalt ejerskab blandt dem der skal forandre

men det her er jo ikke en lokal udfordring

nogle der er på en anden skole for eksempel så der er jo en national udfordring i forhold til deling af nøgenbilleder og derfor har vi fremsat det her beslutningsforslag om at gøre det obligatorisk hvordan forholder ministeren sig til det at man jo ikke som sådan kan se det som

og fortrydende og bagstiv med blackout det er ikke noget nyt den slags dumheder er lige så gamle som mennesket selv men når noora få dage efter modtager en nedladende mms fra fyren med et nøgenbillede af sig selv

jeg er personligt glad for at der ikke var smartphones da jeg selv var teenager vi ser og føler ikke nooras smerte fordi hun har dummet sig for det har vi også selv gjort men fordi hun nu efterfølgende ydmyges og trues

side har beskæftiget os med at begrænse de her usympatiske og fornedrende handlinger

i en erkendelse af at digital spredning af krænkende materiale allerede er et massivt problem som vi må forholde os til

vi vil derfor gerne takke alternativet for at fastholde fokus på emnet når vi ikke kan støtte forslaget er det derfor ikke for at negligere problemet det skyldes først og fremmest at vi ikke ønsker at styre de danske folkeskoler og ungdomsuddannelser ved at pålægge dem et bestemt undervisningsmateriale som som det foreslås med det her beslutningsforslag vi mener at undervisningsministeriet har fået udarbejdet et rigtig godt etisk kodeks som vi vil opfordre skoler til at bruge eller lade sig inspirere af men vi ønsker at bevare metodefriheden på de enkelte skoler derudover tror jeg også vi skal passe på med at det altid bliver pålagt skolerne at undervise i ethvert samfundsproblem vi har tidligere diskuteret om det skal være obligatorisk for skoler at undervise i privatøkonomi

de syge kropsidealer der fremstilles af modeindustrien

meget meget andet nu tror jeg politikerne skal prøve at give skolerne lidt ro der findes ikke en eneste kommunalbestyrelse skoleleder eller skolelærer i det her land som ikke føler for noora de vil hjælpe hende vores opgave er nu at stille rammer og økonomi til rådighed men skal vi så ikke lade de professionelle om selv at finde ud af hvilke arbejdsredskaber de mener er bedst for de elever der går

og hvor der mange steder fortsat er et stort arbejde at gøre lokalt derfor har vi også i dansk folkeparti støttet ændringen af undervisningsmiljøloven med krav om antimobbestrategi og krav om at antimobbestrategien også indeholder en strategi mod digital mobning og for at understrege at vi mener der skal gøres noget og at mobning i alle former skal bekæmpes

der kan klages til hvis for eksempel en skole og en kommunalbestyrelse

klart signal om at det her skal tages alvorligt

stille klare krav til at man skal gøre noget

handlingsplaner og strategier men vi mener ikke at vi her fra salen skal stille krav om brug af bestemte arbejdsværktøjer vi tror det er vigtigt at man for at nå de gode resultater har en frihed til selv at finde den vej og de værktøjer som giver mening i den lokale kontekst når det er sagt tror jeg at langt de fleste kan få ganske meget mening ud af at bruge det udarbejdede etiske kodeks og jeg vil gerne anbefale alle

i deres lokale arbejde vi kan også diskutere om det skal understreges nogle steder at det også er i forbindelse med arbejdet imod mobning at man skal inddrage deling af krænkende materiale

i mit hoved giver sig selv med de krav der er i dag

ikke støtte at der stilles krav om brug af specifikke værktøjer og dermed kan vi heller ikke støtte

men jeg anerkender egentlig også at når alternativet

det her beslutningsforslag ja så er det vel samtidig

en form for anerkendelse af at den tidligere

undervisningsminister ellen trane nørby

lang række aktører på dette område har udarbejdet et etisk kodeks det brede samarbejde af aktører inkluderede

som jo har problemerne tæt inde på livet

skal håndtere de her udfordringer i hverdagen jeg synes det er positivt at alternativet finder det etiske kodeks både eksemplarisk godt og anvendeligt for uddannelsesinstitutionerne

hensigten med det arbejde som undervisningsministeren satte gang i

desværre alle hørt historierne om hvordan flere og flere unge desværre imod deres vilje får delt nøgenbilleder videoer eller krænkende materiale på

det er ganske enkelt fuldstændig uacceptabelt

kort og godt noget vi er nødt til at tage meget alvorligt og gøre noget ved

komme til livs fra venstres side kan vi som sagt ikke bakke op om alternativets forslag da vi mener at det skal være op til de enkelte institutioner at tilrettelægge undervisningen det må derfor også være op til den enkelte institution at udvælge det undervisningsmateriale som de ønsker at anvende til at komme i mål med de her ting uddannelsesinstitutionerne skal ikke tvinges eller bindes af obligatoriske etiske

i den lokale situation er tage ind som værktøjer til at håndtere de situationer jeg vil endnu en

med det her beslutningsforslag men som sagt kommer vi til at stemme imod

hilse fra de konservative og sige at de

adfærd i forhold til deling af krænkende

sige

idé som det fremlægges her at udbrede indsatsen til også at omfatte de ældste klasser i grundskolen så vi sikrer at det er alle unge

på disse uddannelser der stifter bekendtskab med og inddrages i en

dialog om principperne og i en dialog om hvordan man navigerer på de sociale medier det vil sige at vi

tilslutte os at det etiske kodeks gøres til

obligatorisk arbejdsredskab men jeg synes samtidig at det er rigtig fornuftigt at der er

jeg vil i den forbindelse godt understrege at vi sådan set er enige med en række af de foregående talere om at det er vigtigt for os at uddannelsesinstitutionerne

får relativt frie rammer til at fastlægge hvordan der konkret skal arbejdes med problemstillingen på de enkelte uddannelsesinstitutioner så det tilpasses de enkelte uddannelser og så det tilpasses elevernes aldersniveau som jo adskiller sig

fra ungdomsuddannelserne og over i folkeskolens afgangsklasser

at vi får lagt vægt på

er overbevist om at skal det her virke og ikke bare forekomme som som noget

det obligatorisk at arbejde

en problemstilling der hedder at dermed griber vi ind i

metodefriheden på uddannelserne

jeg ikke læst forslaget jeg jeg har læst det sådan at

at man på alle de nævnte uddannelser skal beskæftige sig

etiske kodeks men at der sådan set lægges op til en stor frihed

hvordan man forvalter det hvis jeg har ret i i den

der nikkes nede i salen fra forslagsstillerne synes synes jeg absolut det er et rigtig godt forslag jeg synes at kombinationen af at gøre det forpligtende for uddannelsesinstitutionerne men samtidig udvise en stor åbenhed over for metodefriheden hvordan det gribes an

derfor vil jeg afslutningsvis sige at enhedslisten kan støtte forslaget og jeg nåede lige at veksle ord med en af kollegaerne fra socialistisk folkeparti og fra dem skulle jeg hilse

hvor vi lægger meget stor vægt på at skoler skal kunne fungere som som institutioner der har en ledelse der kan handle og kan tilpasse de elever der lige præcis er på den skole i det lokalsamfund der er og de aktiviteter der i øvrigt foregår på skolen så altså det skolepolitiske er vigtigt og der er nøgleordet nok det her med institutioner og med at have velfungerende institutioner

herre mattias tesfaye der taler om

meget udbredte uskik med at foreslå

massevis af problemer i samfundet med nogle nogle timer

det er jo ikke en kritik der rammer det her konkrete forslag men det er

i den uddannelsespolitiske verden som jeg håber at vi kan få en videre drøftelse af men selv om der ikke er nogen tvivl om at problemet er et alvorligt problem

er der altså en uddannelsespolitisk dimension

obligatorisk tema som man har inde

som hedder sundheds og seksualundervisning og familiekundskab

en anden del af folkeskoleloven som

at få gjort noget der er mærkbart

kan se at mobning er noget fortidigt så vi

vil godt citere fra § en stykke tredje der er tre stykker som det hedder i formålet og det tredje stykke hedder folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse medansvar rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed ligeværd og demokrati vi har også lige fået en kanon af en tidligere kulturminister

som vi gerne vil trække frem og være glade

en af dem ligestilling mellem kønnene det der foregår med de krænkelser der sker som vi

af den ligestilling fordi den betragter især pigerne som noget der er et objekt og som man bare kan bruge som man har lyst til derfor synes jeg der er nogle holdningsmæssige nogle moralske eller etiske for at bruge det udtryk og uddannelsespolitiske spørgsmål som vi er nødt til at håndtere

arbejdet for at afskaffe mobning og vi tog

for at bruge det udtryk her

man klage over det og der var sanktionsmuligheder

meget meget stærkt

på den måde det her hører altså også ind under mobning

efter min opfattelse meget logisk at det bliver taget op jeg vil godt sige at vi gerne

alternativet og andre gode kræfter herinde

anden måde kan få en fælles forståelse af at det

man på gymnasierne som har været kilde til nogle af de offentliggjorte begivenheder som virkelig støder mange og bekymrer rigtig mange også forældre og for så vidt også politikere og andre gode borgere

gerne give tilsagn om at vi vil arbejde med på det her

godt være vi ikke kan få det gjort obligatorisk i øjeblikket

vi ser flere eksempler på at unge mennesker bliver krænket på internettet nettet er let tilgængeligt og det kan være svært både for unge men også for voksne det oplever vi som politikere også nogle gange

overskue konsekvenserne af hvad man skriver på internettet og på de sociale medier i sf er vi meget optaget af at bekæmpe de

digitale krænkelser og sexisme og vi mener at undervisning og rådgivning er en af de vigtigste veje derfor synes

en fin idé at tænke det etiske kodeks ind i en mere fast og integreret del af undervisningen på grundskolens

udskoling i for eksempel it og medier eller i seksualundervisningen og i gymnasiernes undervisning det er væsentligt at det ikke bare bliver en ekstra opgave til skolerne men at det bliver tænkt ind som en integreret del af den undervisning der er i forvejen

helt centralt som der også bliver nævnt i alternativets beslutningsforslag at dialogen og indsatsen starter tidligt så vi ruster de unge til at færdes fornuftigt på de sociale medier og på internettet i al almindelighed i sf har vi også selv nogle ideer til en række initiativer på området og har blandt

målrettet undervisning i digital prævention med fokus på ung til ung rådgivning unges egne erfaringer og perspektiver er ofte bedre til at sætte gang i deres refleksioner end

løftede pegefingre fra voksne vi bakker altså op om beslutningsforslaget og vil også i den kommende udmøntning af gymnasieforliget se på mulighederne for at

en mere obligatorisk tænkning af det etiske kodeks

i salen for jeg synes der er nogle ting

som enhedslistens ordfører ganske rigtigt var inde på

hvis man læser det her beslutningsforslag grundigt igennem

det her skal anvendes vi vil gerne have at man anvender

etiske kodeks men den måde det bliver anvendt på på den enkelte skole eller institution

uddannelsesinstitutionerne og det er jo ikke noget som jeg lige pludselig over natten er vendt

at tale om et tema som det er nødvendigt at vi får sikret en obligatorisk

liberal

hvor meget vi skal lægge ansvaret over på vores uddannelsesinstitutioner i forhold til de udfordringer vi oplever i vores samfund hvor meget institutionerne skal være med til at løfte

altid være en nærmere drøftelse værdig afhængig af hvad det er

det er for en tid vi er i

at det her problem

for en hel generation af unge mennesker

hver fjerde dansker mellem atten og ni og tredive år har selv videresendt

otte procent har oplevet at billederne er blevet delt eller videregivet mod deres vilje otte procent af en ungdomsårgang har oplevet det det er da alt alt alt for mange det har så mange konsekvenser

en del af vores skoletradition er da

en institution en en organisation et element som bærer nogle af de samfundsudfordringer vi har frem til eleverne præsenterer dem for dem

at forholde sig til de problemer der er i vores samfund det her er et af dem og det er nyt og derfor bliver vi jo nødt til at sige at vi må forholde os til det jeg læste

direktør på statens museum for kunst

at sociale medier som facebook både er et nyt offentligt rum og en ny intimsfære og der mangler vi erfaring og en etik ikke et skarpt moralkodeks der udpeger konkrete forbud og påbud som det er i dag på facebook hvor et maleri af eckersberg fjernes helt maskinelt men generelle principper for adfærd der er et kæmpe etisk

derfor det er nødvendigt at vi tager det op i folkeskolerne og på gymnasierne det er jo fordi der er behov for at vi lærer vores unge mennesker at forholde

den her udfordring så det er synes vi i alternativet et samfundsansvar og dermed også et ansvar

så skal vi rette op i forhold til hvordan vi så kan retsforfølge de mennesker der ulovligt deler nøgenbilleder eller hvordan kan vi hjælpe unge mennesker med at indberette når der er foregået noget som er krænkende eller

det er bare ikke gjort med det for den skam som herre mattias tesfaye henviste til som faktisk

er et rigtig fint eksempel på hvad det egentlig er for nogle følelser det sætter i det enkelte menneske når man oplever sig udsat for det her

at der er en eller anden der vinder en retssag eller at man måske får en erstatning og den skam tror jeg

de forholde sig til hvordan det faktisk kan føles både at begå noget som er så krænkende over for et andet menneske men også at komme i en situation hvor det føles så skamfuldt at man næsten

derfor mener vi

vi nødt til at have en ensartet tilgang til det som sikrer at vi er helt sikre på at alle udskolinger hele vejen rundt i danmark

og ungdomsuddannelser får taget den her snak med deres studerende fordi de studerende holder sig inden for deres skoledistrikt når de

i dag foregår alt jo primært over internettet og der kan man jo ligesom få fat i hvem som helst

landet så det er ikke en lokal problemstilling og derfor kan vi heller løse det kun ved at lægge friheden ud til at man løser det lokalt på skolerne det skal være

sidste ord jeg vil sige er rigtig glad for de positive

særlig fra dem der har sagt at man

beslutningsforslaget eller gerne vil arbejde videre i forhold til

form for sikring af at vi får taget den her snak med vores unge mennesker ude på skolerne og gymnasierne så med det skal

vi vil gerne have en lillebitte smule armslængde til hvordan skolerne tilrettelægger undervisningen helt konkret nu skriver forslagsstillerne i bemærkningerne til forslaget at tallene viser at lovgivning om strengere straffe ikke er tilstrækkeligt til at løse problemet med ufrivillig deling af krænkende materiale

så siger man jo også samtidig noget om at det kan være fornuftigt

skal høre om alternativet har gjort sig overvejelser

om at sidestille den her form for kriminalitet med simpel vold og altså hæve

for et par måneder siden som handler om at vi opretter en instans i stil med det de har i norge og sverige der hedder slet mig hvor de unge mennesker meget hurtigt

hvis de oplever at de har fået delt nogle billeder mod deres vilje så får de hjælp til at få dem fjernet og de får hjælp til retsprocessen med

det første sikrer at nye flygtninge fordeles jævnt over hele landet og at dem der får asyl på bedst mulig måde integreres i det danske samfund den kommune som en flygtning visiteres til har integrationsansvaret

med til det ansvar hører at den enkelte kommune skal anvise en permanent bolig til den pågældende

skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted reglerne om boligplacering betyder for det andet at den enkelte flygtning som udgangspunkt under hele integrationsperioden bliver boende i den samme kommune hvis man fjerner kommunernes pligt til at anvise en bolig

vil det i praksis betyde at vi opgiver det kvotesystem som vi har

der kommer direkte fra asylcentret selv at finde en bolig

det foreslåede alternativ at man så forbliver på asylcentrene vil derfor i praksis blive hovedreglen flygtninge vil derfor forblive på asylcentrene og det ønsker vi

for det vil betyde at de netop ikke bliver en del af samfundet og at de

til samfundet de vil få endnu sværere ved at

vil jo heller ikke dermed komme til at tage danmark til sig det vil skærpe

på den lange bane efter regeringens mening ikke bare blive en stor økonomisk belastning for os men der vil også komme til at ligge en stor værdimæssig regning

det var præcis jo også den diskussion vi havde i forbindelse med forslaget om

indføre flygtningelandsbyer regeringen mente dengang at det var den forkerte vej at gå og det mener vi stadig det vil være en dyr og dårlig løsning at flygtningene bliver på centrene

er det også vigtigt at minde om at flygtningene jo ikke har fortrinsret til en permanent bolig

sker boliganvisningen efter en konkret vurdering af den enkeltes behov uanset om det er en enlig mor

for flygtninge her i sommer præciserede vi reglerne så kommunernes forpligtelse til at finde en permanent bolig først indtræder når det er muligt og det betyder at kommunen ikke er forpligtet til at finde en permanent bolig inden for en bestemt tidsfrist og at kommunen ikke er forpligtet til

at finde boliger til flygtninge over behovet for at finde boliger til andre

i øvrigt med topartsaftalen taget en række initiativer som skal lette kommunernes opgave med

løse den her boligopgave vi har blandt andet tilført flere penge til opførelse af nye billige almene boliger og kommunerne kan jo så

anvende dem til boligplacering af flygtninge men også til andre borgere der har brug for en billig bolig så det er altså efter regeringens mening den rigtige vej

som jeg lige har ridset op her og regeringen indstiller derfor

også forslaget til at blive afvist desuden

har vi på flere punkter lempet kravene til midlertidige boliger så der blandt andet kan bo flere på samme værelse og der kan også dispenseres fra støjkravet i forhold til placering så jeg mener at vi har trukket i den retning som forslagsstillerne her vil om end

i integrationsprocessen altså at man

tage det land til sig som man nu skal være i i kortere eller længere tid og dermed respektere vores

det er vigtigt at fremhæve at kommunerne jo netop ikke er forpligtet inden for en tidsfrist

finde en permanent boligløsning men at man kan bo

vi egentlig ganske godt tilfredse med men vi er samtidig af den opfattelse at de mennesker der kommer hertil skal blive integreret med os andre det forudsætter at de på et tidspunkt kommer ud i de danske lokalsamfund og et første skridt er at finde en bolig dansk folkepartis forslag handler om at afskaffe kommunernes anvise sådan en bolig

er af den grundlæggende opfattelse at udlændinge der har fået opholdstilladelse skal behandles ligesom os andre når vi møder kommunen de skal ikke foran i boligkøen men de skal heller ikke bag i boligkøen der har tidligere været socialdemokratiske borgmestre blandt andet i herlev og tårnby

fortælle at de blev nødt til at prioritere flygtningene først sådan at andre borgere i kommunen ikke kunne få hjælp det skyldes en formulering i integrationsloven om at flygtningene skulle anvises en bolig snarest muligt men efter topartsaftalen med kommunernes landsforening fra marts to tusind og seksten har jeg i hvert fald ikke hørt sådanne udtalelser fra rådhusene i danmark i aftalen blev det netop understreget at flygtningenes behov for boliger ikke måtte sættes over andre borgeres behov parterne blev enige om at formuleringen snarest muligt skulle erstattes af når det er muligt det skete efter at

netop det her meningen er at kommunerne administrerer deres akutlister så det virker rimeligt for alle det er godt nok en opgave der ikke er blevet lettere efter blå bloks kontanthjælpsloft og to hundrede og fem og tyve timersregel men jeg hører som sagt ikke at kommunerne med de nuværende regler bliver nødt til at sætte flygtningene

jeg til gengæld hører er at kommunerne foretager en faglig prioritering af de enkelte boligsøgendes behov

at børnefamilier prioriteres højt uanset om de er flygtninge eller danske statsborgere

skal det også være hvis der derimod fortsat er eksempler på at flygtninge kommer foran i boligkøen alene fordi de er flygtninge

til at diskutere ændringer men vi savner som sagt de her eksempler vi vil derfor gerne opfordre

til at fremlægge konkrete eksempler på uretfærdighed i den nuværende boliganvisning så stiller vi altid gerne op til konstruktiv debat ligesom vi altid gerne diskuterer om der

behov for mere generelt at opføre flere almennyttige boliger

i min ordførertale at hvis det er dansk folkepartis opfattelse at det problem ikke er løst at de kan pege på et konkret eksempel et sted hvor en kommune ikke har været

at håndtere de problemer der er og anvise de boliger der skal anvises

er vi meget interesserede i at diskutere det vi gider bare ikke opfinde problemer som ikke eksisterer så vores vurdering er at

taget trykket af boligpresset og derfor er de ikke mere i den situation de var i før sommerferien så vi vil gerne prøve at løse rigtige problemer

får spredt flygtningebyrden ud over hele landet i stedet for på nogle enkelte kommuner hvis vi stopper med at hjælpe flygtninge med at finde en bolig vil det betyde at mange bliver på asylcentrene eller endnu værre på gaden her vil de netop ikke komme til at bidrage til det danske samfund ved at arbejde og betale skat og dermed risikerer man at de bliver en unødvendig stor økonomisk byrde for danmark på sigt eller rettere hurtigst muligt mener vi jo at flest muligt gerne så mange som muligt af de her mennesker skal hjem igen blandt andet så de kan hjælpe med at genopbygge deres land derfor mener vi også at det at have en bolig og et fast arbejde

man bliver opkvalificeret og dermed bedre kan bidrage til at genopbygge sit land når man kommer hjem end hvis man bare havde siddet på et asylcenter

og kigget ind i væggen når det er sagt

holdningen om at vi skal hjælpe kommunerne i en svær tid

under pres det er derfor som ministeren beskrev før at vi rakte kommunerne en meget meget hjælpende hånd

i form af et væld af justerede regler

for eksempel flere midler til nye almene boliger hvordan man kan indkvartere flere sammen og så videre

det gør jo at vi ikke står i den pressede situation som vi gjorde sidste år jeg kan tydeligt huske sidste sommer da jeg tror omkring halvdelen

så agerede vi jo vi gjorde noget vi vi liberaliserede loven på en række punkter gav flere midler flere muligheder og vigtigst af

som har bidraget meget aktivt til at vi i dag har det laveste antal asylansøgere i fem år så kombinationen

nye regler vi har givet kommunerne ekstra midler

til at vi nu har det laveste antal i fem år

at den her diskussion som man står og har her lige nu

kommunerne er ikke under pres længere

selvfølgelig sympati for forslagsstillernes hensigt men det er altså noget der lidt hører sidste sommer til det reflekterer ikke den virkelighed vi står over for i dag derfor kan venstre ikke støtte

her inden de forhåbentlig skal skal hjem igen så det hjælper

man styrker deres kompetencer således at de bedre kan vende hjem og hjælpe til med at bygge deres land op når den dag kommer og i den periode hvor de er i danmark har de en stabil tilværelse hvor de

få et arbejde betale skat og bidrage til det danske

muligt at

til at blive boende på asylcentre

jeg synes jo det siger sig selv at det er en

vi går ud fra at det fortsat er planen at

flygtninge skal fordeles til kommuner over hele landet

men der er altså ikke asylcentre i alle landets kommuner jeg ved ikke hvordan dansk folkeparti forestiller sig at kommuner skal arbejde for at integrere en flygtning som måske bor

muligvis langt væk desværre er der også andre end flygtninge

behov for hjælp til at finde en bolig det gælder for eksempel voldsramte kvinder som har brug for at komme videre fra et voldeligt

det gælder også andre udsatte grupper af borgere som ikke er flygtninge og som har boet i danmark enten meget længe eller hele deres liv

ikke at fratage flygtningene en rettighed men at afsætte flere ressourcer til at hjælpe andre udsatte grupper som mangler et ordentligt sted at bo enhedslisten kan

give meget god mening at sige du må selv tage et ansvar for at finde din bolig i danmark du må selv tage et ansvar for at skabe dig et liv

velfærdssamfundet det danske samfund der kommer og skubber dig

eller ingen integration og stigende parallelsamfund kommunerne gør en god indsats for at finde boliger til flygtninge og det mener vi de skal fortsætte

god grund lempet i kravet til boligerne således at opgaven er blevet lettere for kommunerne at løse og så er der indsneget sig en opfattelse af at flygtninge på en eller anden måde har en fortrinsret altså kommer foran i køen foran andre der måtte have behov for en kommunalt anvist permanent bolig det er ikke tilfældet hvilket ministeren jo også redegjorde for jeg er ikke imod at flygtninge anvises et sted at bo det er ret grundlæggende for

gældende over for danskere men

vi skal snarere omvendt sørge for at hjælpe dem så godt som muligt det får vi alle sammen fornøjelse af vi skal sørge for at hjælpe dem med at få et job det vil sikre at

i fremtiden får dem som kollegaer og det vil sikre at vi i fremtiden får dem som naboer og det vil i sidste instans sikre at vi i fremtiden får dem som gode venner

for at blive ordentlige medborgere i det danske samfund så

i forhold til andre boligsøgende og det bliver helt grotesk når flygtninge så ovenikøbet siger nej til den tilbudte bolig som der også har været en række eksempler på

at kommunens sagsbehandlere bruger tid og ressourcer på at efterleve lovens krav for at finde og tilbyde boliger til flygtningene disse ressourcer og i sidste ende skattekroner kan med fordel bruges andre steder i det offentlige og på andre opgaver i kommunen på den baggrund mener vi i dansk folkeparti at kommunernes pligt til at anvise boliger til flygtninge skal afskaffes det gælder både i forhold til midlertidige boliger og i forhold til permanente boliger det betyder at

ikke længere skal have et såkaldt retskrav på boliger

skal den pågældende selv tage ansvaret for at finde en bolig i den kommune den pågældende er anvist til

vil den pågældende person jo bo i et asylcenter vedkommende vil således ikke være hjemløs og indtil flygtningen på egen hånd har fundet en bolig

på et center det forventes at forslaget hvis det bliver vedtaget vil medføre store

lettelser for kommunerne

da danmark vil fremstå mindre attraktivt som asylland såfremt retskravet på en bolig helt afskaffes en vedtagelse af forslaget vil også betyde at danskerne ikke længere vil blive betragtet som andenrangsborgere i eget land jeg fornemmer selvfølgelig godt at der ikke er en overvældende opbakning til forslaget der er som nogle også var inde på sket en lille forbedring i den nuværende lovgivning men vi er langtfra at være i mål men det skal ikke forhindre mig i at takke for debatten og jeg kan også godt røbe at vi på et senere tidspunkt

skal man tage hele pakken med og det betyder selvfølgelig at man skal lære dansk klare sig i hverdagen og bidrage til samfundet det må der ikke sættes spørgsmålstegn ved det er jo netop baggrunden for at vi i regeringen arbejder målrettet med både stok og gulerod for at sikre at nyankomne udlændinge lærer dansk hurtigst muligt og kommer i beskæftigelse og bliver bidragende samfundsborgere jeg håber at det står lysende klart for enhver nyankommen flygtning eller udlænding der kommer til danmark at det danske sprog

afgørende adgangsnøgle for at blive en del af det danske samfund det er den besked der gives ude på asylcentrene i kommunerne på virksomhederne og det er også den besked og jeg vil give igen og igen

prøve i dansk to eller en prøve på et højere niveau det er derfor at vi har skærpet kravene til danskkundskaber som forudsætning for at få permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab og det er derfor at vi netop nu er i gang med

uddannelsesreform hvor der bliver lagt afgørende vægt på at udlændinge så hurtigt som muligt tilegner sig de sprogkundskaber der er nødvendige for at træde ind på arbejdsmarkedet med andre ord vi bruger allerede både stok og gulerod for at få udlændinge til at lære dansk og jeg mener også at det er den helt rette vej at gå men der er stadig et stykke vej at gå og der er en gruppe udlændinge der selv efter mange år i danmark ikke har lært det danske sprog og får stillet en tolk til rådighed i flere sammenhænge den problematik som jo så også bliver rejst lige præcis her

problematikken om brugerbetaling for tolkning i dag har vi jo

også diskuteret ved flere lejligheder og det giver så også anledning til at sige at justitsministeriets vurdering

opkrævning af brugerbetaling for tolkeydelser vil kunne give anledning til

nogle retssikkerhedsmæssige betænkeligheder men at

vægten af de betænkeligheder jo helt vil afhænge af hvilke situationer der er tale om men det indebærer altså at vi ikke sådan uden videre kan indføre et absolut krav om fuld brugerbetaling for tolkning i det offentlige efter to års ophold i danmark

med undtagelse af retsvæsenet som beslutningsforslaget lægger op til her i lyset af den ovenstående indstilling fra regeringens side altså at vi afviser forslaget

jeg dog sige at vi fra regeringens side ikke ønsker at afvise en diskussion om brugerbetaling for tolkning

på lige fod med dansk folkeparti

berettiget at sætte spørgsmålstegn ved det rimelige i at det offentlige skal betale for tolkning og fordi vi mener at der

kan jeg sige at vi er villige til

forudsætter et fælles sprog det kan derfor ikke være rigtigt at nogle borgere ikke kan begå sig på dansk efter mange år i landet det kan heller ikke være rigtigt at de resterende borgere skal betale for dyre tolke i årevis folk må selv komme ind i kampen de må lære noget dansk

udgangspunkt og derfor har vi faktisk stor sympati for intentionen i det her beslutningsforslag ud fra en almindelig rimelighedsbetragtning men når vi alligevel ikke kan støtte det her konkrete beslutningsforslag

skyldes det at vi også har andre hensyn at tage vi frygter for det første at beslutningsforslaget i praksis vil betyde at flere børn vil stå på sygehuset og oversætte lægens beskeder til deres forældre det er ikke rimeligt børn bør være børn det er forældrenes ansvar at forklare børnene at sygdommene er uhelbredelige det er ikke omvendt for det andet

frygter vi at mange indvandrere vil blive hjemme fra forældremøder i børnehaver og skoler men det må de selv om kan man tænke nej det synes vi ikke fra

side det rammer ikke kun forældrene men først og fremmest deres børn og sammenholdet i hele klassen vi frygter på den her måde at brugerbetaling på tolke vil sætte integrationen tilbage og det går ikke endelig er der nogle retssikkerhedsmæssige aspekter i forvaltningen af for eksempel sociallovgivningen som vi skal være opmærksomme på vi stemmer som sagt nej til det her beslutningsforslag men vi vil gerne herfra sige at vi meget gerne vil medvirke til en efterfølgende diskussion af om der kan strammes op på statens udgifter til tolkeydelser det skal blot være på en måde der hverken rammer børnene eller ødelægger integrationen

en dansk arbejdsplads hvilket er fuldstændig nødvendigt for integrationen derfor har jeg også sympati for det forslag som dansk folkeparti har

det er og bliver utilfredsstillende at folk kan bo i danmark i en årrække uden at tale dansk vi må og skal kunne forvente at man i hvert fald efter et par år kan kommunikere med lægen på hospitalet med skolelæreren med naboen og på arbejdspladsen uden ekstraordinær hjælp fra en tolk derfor har venstre også allerede støttet de initiativer som giver øget incitament til at lære det danske sprog det gælder både den generelle integration som vi har givet et løft gennem to og trepartsforhandlingerne men det gælder

også de konkrete tiltag som vi har vedtaget på sprogområdet

opholdstilladelse eller statsborgerskab

derfor er vi positive over for hensigten med forslaget som dansk folkeparti

men det format det har her er ganske enkelt for rigidt til at vi kan støtte det derfor er for at høre ministeren sige at man gerne vil se på hvad der kan

i mere hensigtsmæssige rammer derfor støtter venstre ikke forslaget som det ligger her men vi vil gerne se

få sværere ved at kommunikere med deres patienter og med forældre som af den ene eller den anden grund ikke taler godt nok dansk og det ville blive til skade for menneskers sundhed for børns opvækst og trivsel allerede i dag har mennesker som bosætter sig i danmark som flygtning eller som indvandrer kraftige tilskyndelser til at lære dansk i nogle tilfælde lykkes det ikke det kan der være gode grunde til for eksempel at man er voldsomt traumatiseret eller kommer hertil uden nogen form for skolegang der kan også være dårlige grunde til det men uanset hvad

ikke et sekund på at det her forslag ville få flere til at lære dansk når vi snakker tolkning

helt andre ting vi har brug for en certificeringsordning en offentligt tilgængelig tolkeliste med tydelig angivelse af tolkens kvalifikationer så det sikres at tolkebrugere i det offentlige hurtigt og effektivt kan danne sig et overblik over hvor de finder den mest egnede tolk til opgaven vi har brug for øget brug af fjerntolkning med tablets og andre moderne hjælpemidler så det ikke er noget problem hvis patienten befinder sig i hjørring og danmarks bedst kvalificerede tolk til opgaven bor i nexø vi har brug for en su berettiget offentligt finansieret tolkeuddannelse på de vigtigste flygtninge og indvandrersprog og vi har brug for undervisning i sprog som eksempelvis arabisk tyrkisk og somali på højt niveau på gymnasier fordelt over alle regioner så vi udnytter og dygtiggør den store ressource som vi har

med anden etnisk baggrund end

det muligt for de her unge eller nogle af dem senere at søge ind på en god tolkeuddannelse med andre ord synes alt muligt vi kan gøre for at styrke tolkningen i danmark og det er der faktisk i allerhøjeste grad brug for det har personalet i både sundhedssektoren retssystemet det sociale system og asylsystemet

det her forslag at gøre det her forslag vil bare føre til

som ikke kan snakke med deres læge læger som ikke kan snakke med deres patient

børn som bliver sat til at tolke skolelærere i folkeskolen som ikke kan snakke med de forældre der har børn i klassen pædagoger

hvis børn går i børnehave det kommer der da ikke noget godt ud af tværtimod

vurderer at der er nogle retssikkerhedsmæssige problemer i det som ministeren også redegjorde for hensynet til internationale konventioner skal afvejes ligesom forvaltningsmyndighederne er forpligtet til at stille tolke til rådighed for folk der ikke kan tale dansk så mere brugerbetaling ja tak men det skal selvfølgelig kunne udrulles inden for rammerne og ikke uden for rammerne af de konventioner som vi har tiltrådt og inden for den afvejning vil vi gerne arbejde videre med

at det vil være et incitament til at de så lærer dansk hurtigst muligt

kan stemme for forslaget og det kan vi ikke fordi

helt grundlæggende i strid med forvaltningsretlige principper vi mener det kommer til at kompromittere borgernes retssikkerhed og derudover i virkeligheden påvirke integrationen negativt ministeren har allerede redegjort for de forvaltningsmæssige og retssikkerhedsmæssige

men bare lige for at uddybe det også fra alternativets

og at borgerne i den forbindelse har pligt til at medvirke til at oplyse om deres sag

på tilsvarende vis er i sundhedsvæsenet

indleder eller ændrer en behandling uden et informeret samtykke fra den konkrete borger

og at det er vigtigt at de afgørelser der bliver truffet i sundhedsvæsenet bliver truffet sammen

der stiller vi jo så i dag gratis tolkebistand til rådighed hvis sagsbehandleren i kommunen eller

klient eller patient kan forstå hvad der foregår

meget meget bekymret for at vi for det første ser en lang række borgere som

sygehusvæsenet fordi hun har et sygt barn

det kan også betyde at

i dag får tolk stillet til rådighed vil benytte deres børn til

jeg ved ikke om om dansk folkeparti har gjort sig nogen tanker om den situation at man har en forælder der er alvorligt syg men som ikke taler godt nok dansk til at kunne forstå sin egen sygdom som ikke har råd til

har en meget alvorlig sygdom det er i hvert fald en situation vi ikke ønsker

er af den opfattelse at vi har gjort rigtig meget for at sørge for at

alle vores beboere i danmark kan

vil øge motivationen til at lære dansk den motivation tror jeg er

jeg synes det er rigtig vigtigt at sige at retssikkerheden og de forvaltningsmæssige og retssikkerhedsmæssige garantier som vi har her i danmark

at vi skal gå på kompromis med det dermed må jeg også sige at

svært ved at forstå de positive tilkendegivelser der bliver givet heroppe fra jeg tror vi alle sammen er enige i at det er en rigtig god idé at alle vores medborgere kan tale dansk men at bruge sådan

fratage vores medborgere en retssikkerhed i det forvaltningsretlige system synes jeg er en helt helt forkert vej at gå i det danske retssamfund og jeg håber at dansk folkeparti er enig i at retssikkerhedsgarantierne altså fortsat gælder for alle danskere og alle borgere i det danske samfund

sprog man rejser vel ikke hertil for bare at sidde i et parallelsamfund så har ordføreren

en øvre grænse for hvor længe de danske skatteborgere skal skal blive ved med at betale tolkebistand til folk som har været her i årevis jeg spørger

stor sympati for dansk folkepartis forslag her vi mener bare at den måde det er formuleret

til rådighed jeg kan faktisk som den

socialdemokratiske ordfører godt blive både irriteret og ærgerlig over at der er

som ikke har fået lært dansk men man er også nødt til at

gå bag om og undersøge hvad grunden til det er

store grupper af kvinder som virkelig har taget en kamp som har

gjort op med undertrykkende normer rigtig mange af dem taler godt og flydende dansk

for ikke at sige dem alle sammen er dybt dybt optaget af at deres børn skal klare sig godt

rigtig vigtigt for mig og radikale venstre at de ikke er afskåret fra

deltage i deres børns udvikling og netop tager ansvar for

på tværs af alle offentlige myndigheder

offentlige myndigheder som kan være rigtig svære at forstå

bedre integration

de bedste integrerede forældre overhovedet det er dem der følger bedst med i deres liv og i øvrigt

at

det her er jo ikke en nødvendighed i forhold til at vi kan hæve niveauet for

set bare en sanktion der vil gøre det langt langt mere besværligt i skolerne i

på hospitalerne alle de steder hvor man er nødt til at kunne kommunikere rimelig præcist med hinanden hvis man

tale dansk men det er en meget optimistisk forudsætning

udeomkring så derfor

det her et forslag vi ikke kan fremme

burde diskutere hvordan man

så må sige positivt får

det er urimeligt at danske skatteborgere skal betale fordi der er udlændinge som ikke ønsker at lære sproget med forslaget

får udlændinge tid til at lære sproget og såfremt de gør

vil de jo ikke blive belastet økonomisk af forslaget de pågældende udlændinge er altså i høj grad selv ansvarlige for om der er behov for tolkning eller ej brugerbetalingen skal gælde alle dele af det offentlige med undtagelse af retsvæsenet i forhold til retsvæsenet

til hospitaler kommuner skoler

vil kunne understøtte udlændinges incitament til at lære dansk hurtigst muligt for at kunne begå sig i samfundet herunder i forhold til offentlige instanser dertil kommer at det samfund vil spare et større beløb såfremt der indføres brugerbetaling hvorfor forslaget også vil forbedre den offentlige økonomi i danmark og frigøre ressourcer som med fordel kan bruges andre steder inden for det offentlige

gerne sige tak for debatten jeg forstår det sådan at der ikke er opbakning til forslaget som det ligger

positivt og det vil jeg gerne kvittere for så er der noget at arbejde videre med enten i integrationsudvalget eller i ministeriet så det